har vedkommende gruppe udpeget henrik dam kristensen

afgivet beretning om regeringens manglende efterlevelse af folketingsbeslutningsforslag nummer b enogtyvende

beretningen vil fremgå af folketingstidendedk

i dag er der så følgende anmeldelser beskæftigelsesministeren lovforslag nummer

peter kofod poulsen

huslejeniveau jeg vil desuden henvise til at regeringen og kl i økonomiaftalen for to tusind og seksten har aftalt at der skal afdækkes barrierer for at tilvejebringe billige almene boliger og at parterne i fællesskab skal se på sammenhængen mellem beslutningskompetence og finansieringsansvar i dette arbejde vil vi både se på det eksisterende almene byggeri og på det almene nybyggeri herunder ældre og plejeboliger derudover

er der tidligere blevet nedsat en arbejdsgruppe med parterne på boligområdet der skal komme med forslag til et måltal for effektivisering af driften i den almene boligsektor en mere effektiv drift skal understøtte en billigere husleje til gavn for beboerne i det eksisterende byggeri herunder også i ældreboliger men det er en langsigtet indsats og det vil kræve at alle parter på området bidrager

blive svært og at det derfor kun ville være i det kommende byggeri nu kan jeg så forstå på finansministeren at diskussionerne med kl også skal handle om at at effektivisere driften af den almennyttige boligsektor

de besparelser der kan sikres ved en effektivisering af driften kan blive tilsvarende det som boligydelsen

det er jo derfor vi har et arbejde herom sammen med parterne

på området så en del af øvelsen vil selvfølgelig også være at se på hvordan vi kan billiggøre driften i de eksisterende boliger

det der stod på bundlinjen for de ældre for pensionisterne

finansministeren selv tror på at effektiviseringerne

beløbsstørrelse som

i de byggerier der skal komme i de kommende år det er jo der vi skal prøve

kan gennemføres

billigere men man må jo også se på hvad det er

for omkostninger man i det samlede budget

ved nyere ældreboliger bygges der jo

det byggeri og det er så den

at de besparelser der kan være på det eksisterende byggeri kun kan komme fra effektiviseringer af driften og

ikke ved en omlægning af selve finansieringen af byggeriet og dermed forrentningen

de fremtidige krav til de her boliger og den måde man beregner huslejen på

et område hvor udgifterne er stærkt stigende ikke mindst

ligger der jo rigtig rigtig mange penge gemt i det her og derfor er det en vigtig opgave at sikre at vi kan lave byggeriet billigere

for nylig besvaret to spørgsmål om det samme emne her forklarede han at han nu i første omgang vil have afdækket praksis på området for at se om og i så fald hvorfor der

i beskatningsreglerne for teatre

er betryggende at skatteministeriet nu går i tænkeboksen

at spørgeren mener at det er afgørende om teatrene er almennyttige men sådan er det altså ikke

er det ikke spørgsmålet om almennyttighed der har betydning for beskatningen det afgørende er om teatret har indtægter af erhvervsmæssig karakter som for eksempel entreindtægter som reglerne ser ud i dag er teatret skattepligtigt uanset om deres virksomhed har almennyttig karakter jeg er meget glad for at skatteministeren nu vil afdække området hvis det viser sig at der kun er ganske få skatteindtægter forbundet med skattepligten

kan der jo være grund til at se på om teatrene skal undtages fra skattepligten på samme som for eksempel museerne er undtaget fra skattepligten og jeg har forstået på skatteministerens svar her til folketinget at han

til at alle teatre undtages fra skattepligten men det kræver altså en lovændring og et flertal blandt de politiske partier men som sagt

først afdække praksis og så vil der senere blive lejlighed

at kulturministeren også involveres

ude efter at høre kulturministerens holdning til sagen for

er det skatteministeren der afgør men kulturministeren kan jo give et godt råd til sin kollega og jeg forstår så at kulturministeren og det vil jeg godt bede kulturministeren bekræfte er enig

være en god ide og at han hælder til

at teatrene ikke skal betale skat for

være den groteske situation at de kommer de kommer til at betale skat af det offentlige tilskud de

er ministeren ikke enig i at det er uhensigtsmæssigt og at der bør være

at også kulturministeren

de naturligvis også vil se udstillingerne på de to statslige hovedmuseer jeg ved at nogle af dem har udtrykt overraskelse over at det var gratis det er man jo ikke vant til i udlandet i forbindelse med indførelsen

blandt andet gælder museumsområdet ligesom alle de øvrige statslige driftsområder har de to museer henvendt sig for at få mulighed for at genindføre entrebetaling for voksne det vil sige sikre museernes mulighed for at opretholde et passende aktivitetsniveau

jeg ikke taget stilling til endnu det er en vigtig og principiel beslutning så jeg har ikke et endeligt svar på hvad regeringen beslutter at gøre men jeg forventer at jeg inden længe kan give de to museer en tilbagemelding på deres anmodning jeg er selvfølgelig meget optaget af at skabe balance mellem adgangen til vores fælles kulturarv og vores kulturinstitutioners økonomiske vilkår og derfor er det vigtigt at vi nu tager den tid der skal til for at få sagen

det rent faktisk giver en større del mulighed for

at vi har set en rigtig flot udvikling i besøgstallet både på statens museum for kunst og på nationalmuseet da der blev indført gratis adgang under vk regeringen det var jo en borgerlig regerings forslag man havde godt nok lånt lidt fra socialdemokraterne og det er jo fint at vi på den måde kan hjælpes ad men det var jo en borgerlig regerings forslag og det betød jo umiddelbart

femhundrede og niogtredivetusind til sekshundrede

besøgende og for statens museum for kunst

mere end fordoblet fra tohundrede

det har været tilfældet og at vi jo ved at indføre betaling risikerer

at langt færre ønsker

men jeg håber at jeg kan tage stilling

skal man jo ikke lige svare med et håndkantslag så synes jeg man skal tænke grundigt

om vi også oplever at nogle fra svagere økonomisk stillede familier i højere grad besøger museerne det kunne være interessant at få svar på det tror jeg på er tilfældet

kunne være den risiko ved at indføre

stor betydning

vi giver alle mennesker i det her samfund en mulighed for at besøge museerne og derfor skal være et særligt hensyn til

de svagest stillede familier det leder mig så hen til spørgsmålet om

på den baggrund er rigtig meget bekymring hos kulturministeren i

til at skulle indføre en

er det selvfølgelig fordi jeg også synes at man skal lægge vægt på hvad de to museer siger og ønsker og de har jo ikke noget større ønske

end ønsket om

i alt tre hundrede og otte og firs projekter har fået midler fra puljen på nuværende tidspunkt er

hundrede og tres af projekterne afsluttet og der er altså over to hundrede projekter der har fået støtte fra cykelpuljen som stadig

men det er en fælles opgave størstedelen af alle cykelture foregår på kommuneveje og det betyder at kommunerne

som bekendt er vi i regeringen blevet mødt af den udfordring at der er truffet beslutning om flere investeringer end der er råderum til og vores opgave er derfor først og fremmest at få styr på den samlede økonomi og med hensyn til cykelområdet

på hænderne imens vejdirektoratet er således i gang

af cykelpuljen som skal samle værdifuld og brugbar viden om

og når der på et tidspunkt igen er mulighed for at

vil vi således være bedre klædt på til

en fifty fifty medfinansiering fra staten så det har haft en kæmpestor betydning og

cykelprojekter rundtomkring i landet er blevet realiseret på grund af den her her pulje derfor

og hvor vigtigt det er i forhold til

og vi ved hvor vigtigt det er for sundheden at røre

mere så jo mere vi cykler

cyklisme på dagsordenen og der er det da underligt

i nyhedsbrevet om sikker cykeltrafik det hedder cykelviden sagde

selvfølgelig til cyklisterne som havde håbet på at

nu skal vi ikke bruge tiden på at drille hinanden det får vi

mødes i eftermiddag er det sådan at ministeren er interesseret i sammen med os socialdemokrater

en fortsættelse af den her pulje eller at lave en ny pulje på cykelområdet så vi kan fortsætte den ambitiøse linje

fremtiden med forskellige lokalpolitikere og de talte meget varmt for en tredje limfjordsforbindelse som bekendt ligger de offentlige investeringer aktuelt væsentlig højere end der er økonomisk råderum til og derfor skal der

i de kommende år prioriteres benhårdt mellem de mange gode infrastrukturprojekter der er undersøgt rundtomkring i landet

senere i dag et møde med partierne i den grønne forligskreds om en status for den rullende planlægning i regi af infrastrukturfonden hvor jeg blandt andet vil få lejlighed til at orientere om de

når nu ministeren og ministerens parti

var meget optaget af at få fastlagt linjeføringen hvor ligger

hvornår ser ministeren for sig at det her projekt kan blive virkelighed man har jo udnyttet den kapacitet især i

fjordkrydsningen ved at lave ekstra spor

udbygge kapaciteten i limfjordstunnellen derfor er det jo som både samtlige byråd som regionsråd og som arbejdsgivere og lønmodtagere har peget på en

virksomhederne i vendsyssel at man kan komme frem og tilbage på hovedfærdselsårerne som er

har fundet ud af er at det der giver den bedste aflastning af hovedvej e45 er en ny

således at ministeren kan gå i gang jeg går ud fra at ministeren som en af sine første handlinger gerne vil være med til at klippe snoren så nu hvor vi er enige om alt det der og der er fuldstændig opbakning lokalt hvorfor er det

afklaret og nu drejer det sig om at få det her prioriteret og derfor spørger jeg igen

der skal nok blive fundet penge til skattelettelser og

finansministeren og kunne få nogle penge hvor ligger den her nordjyske forbindelse så på ministerens prioriteringsliste

ikke enig med ministeren i at den tidligere sr regering intet foretog sig de fik lavet linjeføringen

gå henne det ene det andet eller det tredje sted det er afklaret nu

at finde pengene og derfor vil jeg selvfølgelig gerne høre hvis nu ministeren kommer til penge

eller er det en andenprioritet

helt essentielt

folk der skal erhverve sig en indtægt ved at køre på arbejde

køre på de jyske veje

indføre brugerbetaling så har det sikkert nogle konsekvenser jeg vil gerne høre ministerens holdning til det går ministeren ind for at indføre brugerbetaling og kan det finansieres via opp

et eklatant løftebrud hvis ikke ministeren i dag kan afvise at det kommer til at ske

skal være uden brugerbetaling er ministeren ikke enig

og det synes jeg i grunden man skylder de mennesker der er deroppe men altså jeg har udtrykkeligt sagt hvad jeg mener om den sag

men lad mig minde om at regeringen den treogtyvende november præsenterede udspillet vækst og udvikling i hele danmark

bnp strukturelt med op mod to milliard kr og i forlængelse af den her strategi

og halvtreds million kr som bliver afsat i forbindelse med finansloven for to tusind og seksten

at landbrug og fødevareproduktion er helt afgørende for at opretholde beskæftigelsen i vores landdistrikter i over fem og tyve kommuner i landdistrikterne er der mere end femten procent af de beskæftigede som er ansat i det man kan definere som fødevareklyngen

har det en helt direkte konsekvens både for de mennesker der bor og arbejder i vores landdistrikter

være til stede vi har nu lavet en landbrugsaftale

ikke kunne være med til at støtte

en aftale der tager afsæt i at landbruget skal tjene noget mere

nogle mere fornuftige reguleringer sådan at landbruget og dermed også vores fødevareproduktion bliver mere konkurrencedygtig så derfor hænger det rigtig rigtig fint sammen at vi prioriterer et vigtigt erhverv som jo er omdrejningspunktet for at skabe vækst og udvikling i hele danmark og derfor kan jeg også fuldt

der er for eksempel sådan nogle små ting som innovativ cykelturisme og

som fremmer et lokalt demokrati og eventuelt også et værested for unge

direkte erhvervsstøtte til et

at landbruget er vigtigere end lokale aktiviteter som faktisk er med til at fremme det lokale demokrati

til en ny og moderniseret planlov som giver kommunerne nogle

er et spørgsmål om enten eller men det er både og der vil også

og det er ikke fordi jeg har noget at kritisere lag midlerne for men i en situation hvor

valgt at tage nogle af lag midlerne og bruge dem til landbruget

også at den tidligere regering ikke var optaget af det skal ikke komme spørgeren til last

et opgør med det som har været problemet under den

ønsker ikke at gøre noget for landbruget og det er jo fair nok der mener man at det er lag midlerne der skal redde

to tusind og tretten vi ved at naviair havde givet tilladelse til at det her fly kunne lande vi ved at det er sådan at hvis et amerikansk fangefly skal lande i

en dansk lufthavn eller overflyve dansk luftrum

tilladelsen ligeledes ved vi at at det det er sådan at de amerikanske myndigheder havde kontaktet både danmark finland norge og sverige

såfremt han skulle flyve fra fra moskva

et af de nordiske lande så jeg kunne

mig at høre fra justitsministeren var det sådan at den daværende justitsminister på det her tidspunkt gav tilladelse til at det amerikanske

og hvorvidt det er noget man sanktionerer fra

er forskellige holdninger til hvad edward snowden er om han er en whistleblower eller en

at sige det som det er og når vi ikke kan få at vide om den danske stat har givet tilladelse til at amerikanerne bruger dansk luftrum med videre til at jagte ham så kan vi heller ikke få en demokratisk debat

hvordan danmark skal positionere sig i den diskussion så det jeg godt kunne tænke mig at justitsministeren ville svare på

har truffet nogle beslutninger som støtter amerikanerne

en amerikansk fangetransport kunne bruge dansk luftrum til at

opholder sig i rusland hvor han har fået midlertidig politisk

og hvad man konkret ville gøre i ifald at han opholdt sig i danmark

ville være noget som skulle behandles efter reglerne i

skulle snowden en dag befinde sig på dansk territorium ja så vil det afhænge af om betingelserne for udlevering er opfyldt

en konkret vurdering at redegøre nærmere for de regler

er at jeg udmærket kan forstå at de danske myndigheder ønsker at retsforfølge snowden

få prøvet sagen ved en domstol for eksempel i forhold til forræderi eller andre lignende sager

være i danmark i forsøget på at fange edward snowden altså om man har assisteret amerikanerne i at fange edward snowden og det spørgsmål kunne ministeren jo så svare på og dermed også åbne op for en demokratisk debat af om det er i orden

vestjylland tæt på holstebro som jo netop vil

måbjergværket blandt andet med en mulighed for en kommunal garanti der er ingen tvivl om at hvis måbjergværket skal blive en succes

der skal på plads det ene er spørgsmålet om at man kan få en garantimulighed fra kommunerne eventuelt staten og

iblandningskrav altså at

for at iblande andengenerationsbioætanol og ikke kun første generation

end det man kalder første generation af bioætanol altså det

er nogen grund til at nøle jeg synes der er grund til at

tusind to hundrede arbejdspladser

her erhvervssucces til italien jeg synes sådan set det skal være en erhvervssucces der ligger i danmark

at potentialet for arbejdspladser

er for en rolle statskassen i denne sammenhæng skal

dieselpriserne og så videre det er jo derfor regeringen har iværksat det her analysearbejde

brug for det efterspørgslen kommer til at være eftersom eu jo netop har

det bliver primo to tusind og seksten er det så første kvartal to tusind og seksten vi taler om eller er det

regering har vi iværksat det her analysearbejde

jo ikke en ny problemstilling den regering som som spørgeren også har været en del af tidligere

adskillige år til at løse den her opgave

det er lidt underligt at skulle sætte sin lid til

de udtalelser venstre er kommet med i vestjylland

det jo også være ting man må levere på efterfølgende derfor håber jeg sådan set på at der kan komme noget pres i forhold til at få truffet en beslutning om måbjergværket og jeg hører ministeren sige klart

jeg så forvente også bliver overholdt ellers kan ministeren nok regne med at se mig igen

det er derfor vi har iværksat det her analysearbejde jeg synes faktisk at spørgeren burde rose regeringen for at have iværksat det her arbejde

det kunne måske godt være sket noget før under den tidligere regering

også sfs ordfører i en periode var en del

arbejder på at

helt særlig situation og med en kæmpe udfordring det tror

på den store integrationsopgave som kommunerne står

fra regeringens side men også at der er et villigt flertal her i folketinget vi skal give den bedst mulige start i folkeskolen

de børn og unge der kommer hertil og som kommunerne kommer til at modtage

som statsministeren sagde i sin nytårstale

opgave de står med vi er samtidig ved at undersøge kommuner og skolers praksis for modtagetilbud og jeg kan oplyse

at for nuværende skal tosprogede elever med behov for sprogstøtte ved optagelse i folkeskolen i forbindelse med skolestart eller senere i skoleforløbet gives undervisning i dansk som andetsprog det er skolens ledere der med den fornødne inddragelse af sagkyndig bistand og efter samråd med forældrene og eleven beslutter om den enkelte elev har behov for sprogstøtte

ved optagelsen kan deltage i den almindelige undervisning i klassen gives basisundervisning i dansk som andetsprog

blev indikeret

modtageklasser der er ingen tvivl om at vi i den kommende tid også kommer til at kigge på de regler

familiesammenføringer der er i kommunerne

femtentusind børn og ud af dem er ni tusind

og der må maksimum være tolv elever i en skoleklasse så

det giver selv at det er en kæmpe kæmpe stor udfordring både økonomisk

modtageklasser men også at inkludere direkte ind i klasserne når man i forvejen har

en inklusionsmålsætning på seks og halvfems procent hvis man så også skal inkludere flygtningebørn der ikke taler dansk hvilken betydning

de økonomiske konsekvenser men også for de samfundsmæssige hvis vi ikke lykkes

som jeg også sagde i mit svar har fra ministeriets side taget initiativ

også netop udsendt et studie med erfaringer fra andre lande

for håndtering af elever

med vil ministeren tilkendegive her at der er behov for at der følger ressourcer med i forhold til de her

ni tusind børn der skal der skal ud i i

at der kun er én model der er den rigtige det håber jeg sådan set heller ikke er socialdemokraternes udgangspunkt altså at man skal lave så detaljerede regler herindefra jeg tror snarere der er behov for fleksibilitet og det håber set også der er et politisk flertal der vil være med til at sikre

af dem og hvordan de kan bruges mest hensigtsmæssigt det er også på den baggrund at vi fra regeringens side mener at det er vigtigt at man ikke

vi har tillid til at de stærke ledelser vi har ude på vores institutioner også kan håndtere de effektiviseringstiltag

til det omprioriteringsbidrag som vi har indført fra fra regeringens side det er jo nemt at forfalde

til en rygmarvsreaktion og så forudsige at det vil

gymnasierne kan jo i høj grad som spørgeren

kigge på tilrettelæggelsen af arbejdet undervisningstilrettelæggelsen kapacitetsudnyttelsen af bygninger indkøb digitalisering og en lang række andre ting

det man egentlig kan kalde kerneydelsen det er også noget af det som den rapport som vi også drøftede i udvalget

er peget på et milliardpotentiale i forhold til

gøre ting mere omkostningseffektivt peger i retning af

at det bør være op til ledelserne på den enkelte institution at organisere arbejdet på den mest hensigtsmæssige måde ud fra lokale forhold

set også tillid til at de dygtige ledelser og undervisere på gymnasierne kan løse opgaverne i fællesskab også uden at forringe uddannelsernes kvalitet

reducere i bygningsdriften min påstand var at det var

ministeren mener for både rungsted

ude at afskedige hver tiende lærer altså kan man lave så stort afskedigelser uden at det påvirker kvaliteten i undervisningen eller har de besparelser som man har besluttet haft betydning for kvaliteten i

så også får en omkostningseffektiv drift

mange steder både når vi kigger på overskuddet men også når vi kigger på hvordan man kan drifte effektivt

kunne man forestille sig at vi i forligskredsen

sender en slags fælles erklæring

for alle institutioner det er at påtage sig ansvaret ude lokalt også at påtage sig ansvaret for at sørge for at man udnytter de rammer der er

den tidligere regering sikrede jo i forhold til gymnasielærernes overenskomst at der sådan set også er rum for at man kan undervise og tilrettelægge arbejdet på

er meget stor forskel på hvordan gymnasierne i dag tilrettelægger deres

det vil ministeren og regeringen så overveje for eksempel at afskaffe det der berømte omprioriteringsbidrag man har pålagt dem

siger ministeren og jeg citerer det skal kort sagt ikke være pengepungen der i danmark afgør om eksempelvis en kræftpatient kan få sin behandling men med økonomi som et kriterium

ikke længere have adgang til den bedste behandling

den behandling som et prioriteringsinstitut må mene

hvorimod en topleder fra erhvervslivet jo

kommentere det standpunkt

i hele danmark med det nye mål har jeg ønsket at understrege at de videregående uddannelsesinstitutioner har en forpligtelse til at medvirke til at den viden institutionerne har kommer ud så institutionsmurene ikke er en hæmsko og at den bliver bragt i anvendelse i samfundet jeg har derfor valgt at prioritere det nye pligtige mål

det pligtige mål om social mobilitet

vigtigt at uddannelsessystemet som helhed bidrager til at skabe mest mulig social mobilitet for den enkelte det er igennem uddannelse at den enkelte skaber de bedste forudsætninger for at klare sig godt i livet men vi skal ikke føre socialpolitik ved indgangsdøren til det videregående uddannelsessystem nye studerende skal ikke have en label på sig når de starter på en videregående uddannelse hvor der står hvilken social baggrund de kommer med udgangspunktet for nye studerende er at de har bestået en adgangsgivende eksamen for eksempel en studentereksamen

er for manges vedkommende optaget på baggrund af deres karaktergennemsnit fra deres adgangsgivende eksamen i den forbindelse vil øvrigt nævne at danmarks evalueringsinstitut i en rapport fra sidste år i december har påpeget at gymnasiale karakterer som optagelseskriterium kan give et mere lige optag med hensyn til social baggrund end alternative optageformer institutionerne har mange opgaver

dem vi kan prioritere fra politisk hold i kontrakterne institutionerne kan naturligvis arbejde videre med de initiativer de er gået i gang med i forhold til social mobilitet

ministeren vitterlig mener at det at arbejde for at øge den sociale mobilitet det vil sige at have videregående uddannelser

unge uanset deres baggrund

og derved øge mulighederne for at realisere alle unges potentialer

både som venstres daværende ordfører

som minister sendt det klare signal at vi

uddannelsesinstitutionerne tilrettelægger og så videre med henblik på at sikre social mobilitet er deres eget ansvar men det

tage alle mulige andre foranstaltninger med udviklingskontrakter end at have et fokus på optagesystemet derfor siger vi netop at optagesystemet med karakterer er det der er bedst i forhold til den sociale mobilitet og ikke alt mulig andet

da klart at børn fra vanskeligt stillede hjem i folkeskoleloven eller unge med udfordringer i teenageårene skal hjælpes i et uddannelsessystem men adgangsgivende

tusind og tretten har en en lang videregående uddannelse hvis deres forældre derimod har haft

er en forskel på på faktor niende frygter ministeren ikke at vi går glip af talenter talenter som skaber arbejdspladser i danmark og i øvrigt bidrager positivt til det danske samfund hvis ikke vi får arbejdet med den sociale mobilitet der kan ændre de her tal er det ikke langt vigtigere at tale om talenter og dermed også noget pjat at tale om socialpolitik når det handler om talenter

ikke skal lave alle mulige andre foranstaltninger jeg tror at rigtig mange af de børn der måske kommer fra en lidt blakket baggrund

ved indgangen til et uddannelsessystem for de har jo en gang vist hvad

de skal kunne for at komme ind i det videregående uddannelsessystem nemlig tage en gymnasial ungdomsuddannelse og det er det der er forudsætningen går vi så glip af talent nej det gør vi da ikke nødvendigvis

at de rette tager en ungdomsuddannelse i forhold til så at gå videre i det videregående uddannelsessystem men talent kan da udfoldes på rigtige mange måder det kan det også på baggrund af en erhvervsuddannelse

på baggrund af at man er frivillig og så videre

så talent er da ikke kun en udfoldelse i det videregående uddannelsessystem

jeg er med på at optag kun er et enkelt element hvis man kigger på hvordan

jo langt mere end optag det er brobygningsindsatser indsatser som man nu kan forestille sig ryger fløjten fordi det sociale mobilitetsmål nu

fordi det gavner fastholdelse hvis de ønsker at lave prøver der stimulerer til en bevidsthed om at man skal kunne levere noget på sit første semester uanset hvilken baggrund man gør det

er ikke et pligtigt mål men vi har en tillid til at de håndterer

alene om at karakterer giver den mest sikre markør og det er rigtigt at flere unge med akademikerbaggrund

klarer sig bedre når der er en optagelsessamtale men eva rapporten siger lige så klart og tydeligt at det betyder en kæmpe forskel hvordan man tilrettelægger undervisningen både i ungdomsuddannelserne og

at det har en betydning at kunne udnytte samtlige talenter inklusive hvis man ikke har akademikerforældre

kan der så foretages foranstaltninger undervejs fra uddannelsesinstitutionernes side som fremmer studiekultur som understøtter folk der måske ikke kommer fra så stærk en uddannelsesbaggrund

ja det kan der godt det vil være forskelligt fra studium til studium der er

på hvor store frafaldstal vi har og så videre men der er på den måde ikke et ønske

et pligtigt mål vi vi har sagt til uddannelsesinstitutionerne at hvis de ser et formål

de velkomne vi ønsker at få

ikke i en socialpolitisk kontekst men i en uddannelsespolitisk kontekst

det er der vejene skilles og det var også derfor at vi i opposition kritiserede de socialpligtige mål

til job i hele danmark at der er behov for at justere udviklingskontrakterne nu og indføje et vigtigt mål om øget regionalt vidensamarbejde det er ministeren der udpeger de tre til fem pligtige mål der indgår i kontrakterne der sker i hvert fald på universitetsområdet på baggrund af drøftelse med partierne om universiteternes opgaver og rolle i samfundet samt universiteternes udfordringer øget vidensudveksling med virksomheder var et af de temaer der blev drøftet på mødet mellem universitetsforligskredsen og den daværende uddannelses og

før ministeren pegede på de fem pligtige mål der indgår i udviklingskontrakterne for to tusind og femten til sytten jeg har så inden for den ramme der blev drøftet der valgt at prioritere et af de andre temaer det valg har jeg orienteret uddannelses og

og jeg mener faktisk at det ligger helt inden for rammerne af regler og praksis

mål det er tre til fem nationale mål

der har ministeren valgt den her gang på tværs af hvad der har været praksis selv at fjerne et helt centralt mål om øge den sociale mobilitet

der været under den daværende minister og det er på baggrund af de drøftelser at vi nu har ændret det pligtige mål set i bagklogskabens lys og

gjort det anderledes det anerkender jeg til fulde det kan man gøre

jeg har sendt det meget klare signal at jeg ønsker en god dialog om alt hvad vi foretager os men givet at drøftelsen har været i forligskredsen under den daværende regering

har vi fundet at området er blevet

i tvivl om at venstre har været imod at social mobilitet skulle være en del af udviklingskontrakterne og lovgivningen er indrettet sådan at ministeren kan

han har tilmed som ordfører haft drøftelsen internt i forligskredsen og gjort opmærksom på synspunktet

med et ønske om at ændre i de nationale mål havde indkaldt parterne til en drøftelse så kan ministeren beslutte hvad ministeren vil

har laboratorieundervisning med små hold får den højeste universitetstakst i tilskud i forhold til den omtalte klinikundervisning på dyrlæge og tandlægeuddannelsen kan jeg ydermere nævne at midler til disse undervisningsklinikker indgår i universiteternes tilskud til øvrige formål universiteter erhvervsakademier og professionshøjskoler er selvejende institutioner finansieringen er baseret på et bloktilskudssystem institutionerne kan disponere over det samlede tilskud under et tilskuddet fordeles derfor internt af den enkelte institution og det er uddannelsesinstitutionernes ledelse der har ansvaret for at sikre kvaliteten af den uddannelse der udbydes

tillid til at institutionerne gør det er en naturlig følge af uddannelsesinstitutionernes prioriteringer at omkostningerne til uddannelser i nogle tilfælde er større

tildeler universiteterne treoghalvfemstusind kroner per studenterårsværk men samtidig konstaterer

og nitusind kroner for smådyrshospitalet på

nogle uddannelser der skal være ualmindelig billige for at

hører at ministeren fastholder at der bør være ressourcer nok vil ministeren stadig væk fastholde at der er ressourcer nok også på baggrund af de oplysninger og på baggrund af dagens hændelser

på universitetsområdet skal uddanne flere hvis der er en høj ledighed efter endt uddannelse

tak formand ydermere

det enkelte universitet der inden for rammen af den blokbevilling

om de kan have det uddannesudbud de har

i øjeblikket i gang med at undersøge deres tretten småfag

men det er også klart at hvis man for eksempel på visse små studier kan se

der er historisk høj ledighed efter endt uddannelse så skal institutionen da tage et opgør med sig selv og finde ud af om det giver mening at uddanne kandidater

at de ikke længere har nogen retssikkerhed at de finder det formålsløst at klage deres sag til kommunerne og at de derfor beder regeringen og folketinget om hjælp hvilket indtryk gør denne henvendelse på ministeren og hvad vil ministeren gøre for at hjælpe disse

gjort mange gange oplever borgerne det jo

stadig væk på en hel anden måde jeg vil bare læse nogle få sætninger fra brevet lægers og eksperters udsagn altså om borgerens situation bliver ignoreret til trods for at de rummer meget nøjagtige beskrivelser af borgernes tilstand det er én oplevelse borgernes oplevelse af det rummelige arbejdsmarked er også anderledes end ministerens det rummelige arbejdsmarked er jo noget der kun eksisterer på papiret nu det findes ikke i virkeligheden og vi kan ikke bare gå ud og søge job som ikke findes lønmodtagere kan jo ikke ansætte sig selv

hvordan de oplever ministerens anvisninger

ingen kommuner overholder lovgivningen og vi er for ressourcesvage både helbredsmæssigt og økonomisk til at kunne forsvare os og kræve vores ret når det i sjældne tilfælde lykkes at få vores sager for retten bliver der så godt som altid dømt i kommunernes

så slutter brevet med denne her meget tankevækkende formulering dette brev er sendt til jer altså til os herinde og til regeringen fordi det er formålsløst at klage vores sag til kommunerne vi beder jer

mange tusinde i klemme i systemet

man går fra passive ydelser og

en situation hvor der er direkte fokus på det som den enkelte borger kan og fokus på at hjælpe den pågældende borger til at kunne drage nytte af det og få et større indhold i og et bedre fundament for tilværelsen det er udfordrende for kommunerne det er udfordrende for borgerne og vi er

er mindre gode til det her end andre kommuner

nidkært og dermed ikke tager hensyn

borgere der faktisk ikke er i stand til arbejde og som kun

hvis de bliver tvunget ud i praktik

hvis man må kalde det det men jeg medgiver at der også er situationer hvor borgere oplever at de har for lidt indflydelse på de forløb de skal igennem og derfor oplever at de bliver koblet

må ikke blive syge af de indsatser som kommunerne

det her kan ikke lykkes hvis ikke borgeren selv oplever det som meningsfuldt

utallige henvendelser fra borgere der lige nøjagtig peger på det problem at de bliver tvunget ud i arbejdsprøvninger i ressourceforløb og i fleksjob af få minutters varighed som de ikke kan klare og som gør at de får det værre og at den smule energi de har

gange tyve minutter om ugen

for at udvikle effektive benchmarksystemer

jeg selv har sat i værk for at kunne blive endnu skarpere på

at de kommuner der hænger kan tage ved lære af de kommuner som heldigvis er kommet godt i gang og som evner at forvalte det her på en sådan måde at de reelt hjælper

to tusind og femten ovenikøbet givet udtryk for at kommunerne er for lempelige med at tilkende førtidspension

de i endnu højere grad skal benytte sig af sådanne foranstaltninger før de tager stilling til førtidspension vil ministeren anerkende at loven bør ændres så kommunerne ikke længere har mulighed for en sådan praksis

skal have et ressourceforløb en førtidspension eller et fleksjob vurderingen skal laves på et grundlag der er nøje belyst fra alle vinkler og det er netop det der er formålet med rehabiliteringsteamet hvor flere forvaltninger og en sundhedskoordinator fra regionen er repræsenteret inden rehabiliteringsteamet mødes skal borgerens sag belyses grundigt for eksempel skal borgerens praktiserende læge bidrage med oplysninger om hvordan helbredsforholdene påvirker borgerens funktionsevne og om der er særlige hensyn kommunen

skal de også indgå rammerne for rehabiliteringsteamet understøtter dermed at de helbredsmæssige oplysninger indgår i vurderingen af borgerens sag

i den forbindelse gerne slå fast at et ressourceforløb ikke er en arbejdsprøvning et ressourceforløb handler om at udvikle borgerens arbejdsevne det handler ikke om at afprøve hvad borgeren kan eller ikke kan og hvis det er åbenbart formålsløst at udvikle den enkeltes

skal borgeren have førtidspension og sådan skal det være i forhold til ankestyrelsens praksisundersøgelse peger undersøgelsen på at kommunerne i de fleste sager træffer afgørelse i overensstemmelse med reglerne ankestyrelsen nævner ikke arbejdsprøvninger da det som sagt ikke er formålet med ressourceforløb lad mig opsummere det fremgår både af intentionen med reformen

af lovgivningen at et ressourceforløb ikke må forværre borgerens helbred og at borgeren

ministerens svar sådan

mener at der er grund til at ændre loven og ellers må ministeren jo rette mig og det er det jeg gerne vil diskutere med det her spørgsmål

falder det jo i øjnene at der er en del eksempler på at rehabiliteringsnævnet har indstillet til en førtidspension det er jo dem der skal komme

indstillingen og foretage en grundig vurdering af borgerens situation og

at denne borger ikke har nogen restarbejdsevne hvad mener ministeren om det

og intentionerne bag loven at selv det nævn der er udset

til at vurdere borgeren bliver underkendt af ankestyrelsen

det har vi gjort jeg har ingen adkomst og ingen ret til at gå ind og foretage materielle bedømmelser af overgangen fra det ene led til det andet men jeg vil sige at det

resten af forligskredsens opfattelse at de reformer vi har besluttet er rigtige vi ser nogle rigtig gode tal i udviklingen

af sårbare mennesker som får meget bedre fodfæste på arbejdsmarkedet der er en masse støtte der skal gives til kommunerne men den giver

tyve minutters varighed om ugen og at borgeren

besked på at du må tage din seng med på arbejde så du kan klare de to gange tyve

sådan nogle ting gemmer der sig jo også bag det det er rigtigt at ankestyrelsen vurderer de ting men ministeren har jo lov til at ændre loven

beskytte de svageste medborgere

problem når mange lever på offentlige forsørgelsesindkomster som for eksempel kontanthjælp og dagpenge og det bekymrer mig at mange ikke har et job eller er i gang med en uddannelse jeg tror

man får et bedre liv ved at have noget at stå op til om morgenen derfor har regeringen sat en retning flere skal forsørge sig selv færre skal forsørges af det offentlige og jeg synes det er rimeligt at man får noget ekstra for at yde en indsats det er også baggrunden for at vi sammen med et flertal i blå blok har aftalt et nyt kontanthjælpsloft og en to hundrede og fem og tyve timersregel og indført integrationsydelse til nyankomne flygtninge med kontanthjælpsloftet sætter vi en klar grænse for hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i samlede offentlige ydelser og vi sikrer at kontanthjælpsmodtagere vil have en væsentlig indkomstfremgang ved at tage et fuldtidsjob vi har samtidig lavet en dagpengereform som gør dagpengesystemet mere dynamisk og som stadfæster dagpengereformen fra

som vi grundlæggende mener var rigtig uden dagpengereformen efterlønsreformen og de andre reformer vi har gennemført eller taget

i regering ville de offentlige kasser mangle syv og fyrre milliard kroner om året de reformspor som vi satte os i spidsen for sidst vi var i regering og nu har fulgt op på skal vi videre ad i den kommende tid på den korte bane tager vi fat

trepartsforhandlinger om arbejdsmarkedsintegration hvor vi skal finde nye veje til at få flere flygtninge i job i danmark har vi haft en tradition for at lønmodtagere arbejdsgivere og politikere sammen laver trepartsaftaler om væsentlige samfundsspørgsmål

det er ydelserne de skal være lavere

for rigtig mange mennesker kontanthjælpsmodtagere som vil få endnu mindre at leve for

markant mindre at leve for og vil få det rigtig svært

noget som ministeren sikkert synes er i orden og

nødt til at spørge for at se lidt fremad hvilke ydelser vil være det næste som

direktør for dansk arbejdsgiverforening at sætte førtidspensionen ned med over fire tusind

spørge vil det blive en realitet har vi masser af førtidspensionister derude der nu er

rigtig godt det sidste jeg også godt kunne tænke mig

står noget om at den nuværende

direktør som holder den samme kurs

så ud over dem der selvfølgelig

helt store udfordring for os

er at sikre en effektiv implementering af de reformer der blev lavet af den forforrige regering og af den forrige regering og det har vi i øvrigt et anerkendelsesværdigt samarbejde om så står vi med en kæmpe udfordring i forhold til flygtninge indvandrere og i forhold til arbejdsmarkedsintegration i øvrigt for den danske befolkning det er udfordringer som vi tager ekstremt alvorligt og hvor vi inviterer arbejdsmarkedets parter og kommunerne indenfor

de meget store udfordringer på en ikke konfliktfyldt måde men hvor vi drager nytte af alle de ressourcer der er i det danske samfund og som har med arbejdsmarkedet og vores sociale system

hvis man for eksempel tager sådan en familie far og mor med tre børn er det jo stadig sådan efter loftets indførelse at de samlede overførsler fra offentlig økonomi til familien er på over firehundredetusind kroner så her er

armod eller fattigdom vores mål er at få disse mennesker flyttet i beskæftigelse vores mål er aldrig

at når vi ser på hvor stor en del af den voksne befolkning

bliver forsørget af det offentlige så er det en uforståelig stor mængde vi har en fælles opgave

at finde veje til job for disse

sådan set

blevet gentaget fra regeringens side og for eksempel kontanthjælpssatsen rører vi ikke ved så når spørgeren er interesseret i hvad næste step er i opstramninger jamen så er der markeret en bund her fra regeringens side nu har vi lavet en aftale om et kontanthjælpsloft som jeg mener er en meget god aftale i relation til

jeg håber virkelig den kan give anledning til meget mere dynamik i samspillet mellem det sociale system og arbejdsmarkedet for en masse mennesker